medlemmer af folketinget lars barfoed michael aastrup jensen liselott blixt og mette bock med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om at sikre fortrolighed mellem

da det ikke er tilfældet er forslaget bortfaldet klima energi og bygningsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse totusinde og femtende

redegørelsen vil komme til forhandling fredag den toogtyvende maj to tusind og femten

sundheds og forebyggelsesudvalget har afgivet beretning om ændring af retsstilling

service men når det er sagt

til at skuffe spørgeren med at jeg jo ikke kan forholde mig til rimeligheden i forhold til den konkrete sag der beskrives i spørgsmålet af den simple årsag at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder i den konkrete sag

sige generelt at når en dansk statsborger genindrejser her til landet efter et udlandsophold på over seks måneder og derfor på det tidspunkt vil være registreret som udrejst i cpr så skal vedkommende opfylde indrejsebetingelserne for danske statsborgere

ikke krav om gyldig opholdstilladelse som grundlag for registrering af indrejse men det betyder at de øvrige almindelige betingelser for registrering skal være opfyldt det vil sige at opholdet her i landet skal have en varighed på over tre måneder og den pågældende skal have en bopæl eller et fast opholdssted normalt kan registrering af indrejse i cpr for danske statsborgere derfor ske umiddelbart og uden forsinkelse i ganske få sager er den konkrete kommune imidlertid nødt til at foretage nærmere undersøgelser for at konstatere

for eksempel tilfældet hvis borgeren oplyser at borgerens bopæl er en

men hvor beboeren på adressen oplyser at

tvivle på om opholdet her i landet varer over de her tre måneder til spørgsmålet

uden at gå for langt ind på en anden ministers område blot oplyse at sundhedskortet efter reglerne i sundhedslovgivningen tildeles når en person i cpr er registreret med bopæl her

ministeren har jo ud over så at være kommunernes minister

omkring universiteterne og det med at vi gerne vil have unge

set at man som lovlydig borger går hen og melder at man nu skal ud af landet og

fraflyttet landet og man har dermed heller ikke den almindelige sygesikringsdækning

have tildelt det her sygesikringskort og man skal kunne registreres

folkeregisteradresse men hvad er umiddelbart for for mig vil det

har været bosiddende i

kommer også lidt i det andet spørgsmål derfor skulle der

vidensniveauet i kommunernes borgerservice er tilstrækkeligt i forhold til det her

og henvender sig til kommunen om

man kommer hjem og hvis man har været ude længe

betalt husleje det samme sted i

finde sin adresse meget hurtigt derfor kan man også hurtigt henvende sig men der er jo et stort spørgsmål også

at vi flest mulige steder digitaliserer sådan at

sig på kommunens borgerservice at man personligt møder frem

møde frem før man er landet i danmark igen

ministeren ikke er ressortminister

sygesikringskort men alligevel tror jeg godt at ministeren kender noget til området

jeg har faktisk også tidligere stillet spørgsmål

ikke for en rejseforsikring dækker altså kun i udlandet

der hvor man faktisk ikke er dækket af noget

vil bare sige at det foregår utrolig smertefrit

hos borgerservice i hvert fald i nogle af de store kommuner som jeg har benyttet mig

bære ved til et bål der handler om at så snart det foregår i kommunen

det er den måde man faktisk kan kommunikere

et sygesikringskort i hånden så det det der gør at man faktisk

lave sine opgaver som man jo er nødt til da vi også ved at hvis man står foran nogle prøver eller

ikke det hele i hovedet man skal også ud og tilegne sig det og låne nogle ting

glad for at ministeren har nogle positive

rigtig mange der har men der er så også nogle der åbenbart ikke har en lige så positiv oplevelse

præcisere noget når man sidder til møder med kl

vi diskuterer hele tiden med kl hvordan tingene kan blive bedre et af de områder vi har fokus på

få deres papirer på en ordentlig og hurtig måde det skal vi have fundet ud af så de særlige

kan man køre direkte på borgerservice og udfylde de der blanketter der nu er og

det er helt i orden vi laver et hak ved dig og så behøver du ikke at ligge nederst i bunken du går bare ud og fortsætter dit studie og fortsætter med den løbebane du

og for hvilke der i øvrigt foreligger regnskabstal men jeg vil gerne tale om begge perioder altså både de seneste tre år og de tre år vi har regnskabstal for altså frem til to tusind og tretten hvad angår to tusind og elleve

ligger de kommunale serviceudgifter på næsten samme niveau i alle tre år der er et fald i de reelle udgifter fra

er efter regeringens vurdering på den baggrund ikke sket en forringelse af den kommunale service i denne tre års periode tager vi to tusind og fjorten med

set det kommunale regnskabsresultat selv om

men jeg vurderer at det vil vise sig at der

været en vis vækst i serviceudgifterne og også en serviceforbedring i kommunerne som helhed alene den milliard som blev udløst af ældrepuljen i den finanslov vi lavede i fællesskab

der hverken været tale om minusvækst i kommunerne eller en forringelse af den kommunale

det er så det ministeren siger allerede er sket og det går

have en mindst lige så god service som den vi kender man kan måske også have en bedre service det kan jeg så spørge om er det muligt som ministeren ser det

med den samme økonomiske ramme også kan have en bedre service end den man havde året forinden

tilrettelægger tingene anderledes lærer af gode erfaringer

at regeringen nu med to streger under resultatet om jeg så må sige slår fast med syvtommersøm

om end den har været faldende at der altså har været minusvækst og det kan man så ikke løbe fra men lad os bare

så god som den man havde året forinden er det sådan

har haft ganske betragtelige merudgifter til vores hospitaler fordi behandlingerne bliver dyrere og dyrere apparaturet bliver dyrere og dyrere

løfte velfærden i danmark samlet set og med det

udspil vi er kommet med på det seneste har vi også signaleret

blandt andet på sundhedsområdet vil være behov for at investere også i de kommende år det forstår jeg jo at man

så vil man være nødt til at hente de penge i landets kommuner og så vil

jo bare sådan også i den kommunale og

offentlige verden at hvis man ønsker sig mere kommer man også

fordi vi prioriterer ressourcerne til det så kan man selvfølgelig også modernisere

den offentlige sektor det har vi jo også

også dokumenteret at vi har resultater

få mere velfærd end hvis man ikke

jeg forholder mig til det som ministeren nu siger og

at selv med minusvækst har man faktisk i kommunerne oplevet at man kan levere den samme og oven i købet også i visse tilfælde bedre service

derfor tager jeg bare til mig at med en uændret

vil man selvfølgelig også fremadrettet kunne levere mindst den samme service og måske oven i købet en bedre service det må vel være logikken at når man med

penge med regeringens ord kan levere den samme eller bedre service så vil man også

med de samme penge fremadrettet kunne levere den samme

ikke politikere men altså folk der bare er vant til at sidde og

kigger på forskellen mellem det vi har lagt frem og

omkring otteogtyvetusind offentligt ansatte i to tusind og tyve om de så skal ansættes i kommunerne eller på hospitalerne eller

gå til målrettede løft af velfærden men det er vores vurdering at uafhængig

vil der være brug for at skaffe ekstra midler til en vækst i det offentlige forbrug det er nødvendigt hvis borgerne skal opleve at

forventninger blandt andet på sundhedsområdet er at der er behov for mere

ganske betragtelige midler til løft på

også her skuffe herre jacob jensen med

men selvfølgelig kan man da arbejde med at gøre tingene bedre og det bør man da også og det har vi også dokumenteret at vi både kan og vil vil men

er bare at vi bruger pengene på at forbedre velfærden

er der så sket ja der er ikke kommet tre tusind flere der er tværtimod kommet tre tusind færre

men jeg tror med al respekt at det vil blive modtaget med nogen skepsis

vi bliver selvfølgelig skoset for igen og igen fordi vi har tænkt os at holde

skulle være udtryk for at det hele vil ramle sammen så noterer jeg mig bare at der under den nuværende regerings ledelse har været færre penge til kommunerne der har været færre ansatte i kommunerne rundt regnet fjortentusind fuldtidsstillinger herunder mit eksempel med tre tusind færre pædagoger og med ministerens ord har det ikke

ringere velfærd i kommunerne det synes jeg dog trods alt er en

bemærkning som er værd at skrive sig bag øret når vi nu

var det en ukontrolleret vækst i den offentlige sektor når man bevilgede en ekstra krone

årsag til at vi nu har fået bedre balance mellem mellem udgifter og indtægter og

selvfølgelig tage et område ud som børneområdet hvor der har været faldende børnetal og derfor selvfølgelig også færre pædagoger

ekstra til kommunernes økonomi

ikke løbe fra at det generelle billede frem mod

og tyve er at alene

vil der være et stigende udgiftspres på den offentlige sektor og det

relateres til at der vil være et øget udgiftspres

som følge af at vi har en aldrende befolkning det

har gjort for at leve op til de løfter vi har givet er at vi har prioriteret ekstra ressourcer til at løfte

det det enkelte barn oplever også selv om der samlet set er færre børn i de danske daginstitutioner

stille det op på det dækker jo over at man på den ene side gerne vil sige at man ønsker massive skattelettelser til danskerne finansieret af et fravær af udvikling af velfærden men på den anden side vil

bare det der er vores beskedne pointe her

i de seneste år det ønsker vi at blive ved med venstre vil noget andet så stå dog ved at det har de konsekvenser

nu nævner ministeren ældreområdet jeg kan spørge er der kommet flere eller færre sosu assistenter jeg kan næsten give svaret på forhånd men ministeren kan måske bekræfte

sosu assistenter under den nuværende regerings ledelse

gælder åbenbart ikke børneområdet det gælder åbenbart heller ikke folkeskoleområdet det gælder åbenbart heller ikke de områder som sosu

inden for de kernevelfærdsydelser som kommunerne leverer kommunerne

færre penge en mindre ramme færre ansatte

og regeringen siger nu med ministerens ord at det godt

at man også fremadrettet kan have en uændret velfærd og måske en bedre velfærd inden for den samme økonomiske ramme jeg takker

i stedet for at udvikle vores fælles velfærd så vi kan gøre noget mere for de syge så vi kan gøre noget mere for de udsatte så vi kan give

en bedre start på livet har man andre prioriteter i venstre

det venstre ønsker nemlig nulvækst og det regeringen foretrækker nemlig nul procent i offentlig vækst i gennemsnit

tusind og tyve at der er forskellen altså i udgangspunktet

jeg tror nu at de otteogtyvetusind mennesker vil kunne gøre en forskel for de udsatte for de syge og for de børn

tusind og femten har fundet en løsning efter at det her spørgsmål er stillet

udtryk for at der er en politisk

undskyld udtrykket rigide regler

efter min opfattelse tolker eu reglerne ganske

stille spørgsmålet fordi vi i venstre er optaget af

at køre studenterkørsel som man har gjort de foregående år uden at der i øvrigt har været sager om at køre hvile tids bestemmelserne har været overtrådt

studenternes sikkerhed har været på spil hvis der har været problemer med sikkerheden tror jeg

indtagelsen af alkohol for de pågældende personer her taler jeg ikke om chaufføren men dem der har siddet med som passagerer

at man nu har fundet en løsning for to tusind og femten som kom frem i går

håndhæve de her nye krav om at hvis veteranlastbiler kører studenterkørsel som de

jeg bare spørge ministeren om ministeren ikke vil undersøge om

tilladelse til studenterkørsel på betingelse af det foregik med en maksimal hastighed på

fysiske ting på en veteranlastbil

overveje sådan en model eller få rigspolitiet til

blandt andet veteranbiler som er billig at installere og at man også har meldt at man ikke vil udstede bøder

for om de kunne få lov til at køre den tur som er meget festlig og som er en rigtig fin dansk tradition og den synes jeg ikke at der er nogen der skal

derfor har jeg været optaget af at finde en løsning

årets studenter kan få lov til at fejre sig selv og deres klasse på behørig vis og så er der altså fundet en analog løsning der også peger

må dispensere fra eu reglerne hvis man ikke kan dispensere fra og så må jeg jo prøve ad nogle smutveje at finde nogle andre løsninger og det er det der

studenterkørsel på betingelse af at det kun foregik med

ud at bruge penge på at lave de her forskellige registreringer enten digitalt eller analogt

er det så ikke forsvarligt i hele landet det kan da godt være ministeren synes det her er nede i en eller anden bestemt afdeling af mindre ting men jeg kan love ministeren at det altså faktisk er noget som betyder rigtig rigtig meget for en

gruppe mennesker nemlig også dem der skal være studenter næste år og de efterfølgende år for de står lige nu med et problem

afslutningsvis vil jeg da i hvert fald hvis ikke venstre vil det glæde mig over at studenterne lige om lidt kan få lov til at køre gader og stræder tynde og glæde sig over at deres studentereksamen forhåbentlig er kommet i hus og

kommissionen har givet det pågældende europaparlamentsmedlem

ikke umiddelbart mener at at de her regler om

man undrer sig lidt over man får ét svar når man spørger rigspolitiet de siger sådan er eu reglerne vi kan intet gøre og når man så spørger nede i kommissionen får man et andet svar derfor vil min anbefaling her til sidst blot være

skulle undersøge om det nu virkelig er sådan at eu reglerne lægger os i denne spændetrøje når det handler om noget så simpelt og traditionsbundet

og derfor kan jeg ikke kommentere de konkrete forhold for det vil kræve at jeg får oplysninger fra

spørgsmålet men jeg vil gerne sige helt generelt hvad angår butikstyveri at

butikstyven til at skrive under på at

at det må være en politimæssig opgave men det jeg er nervøs for er jo hvis ressourcefordelingen for eksempel

fotovogne eller noget andet gør

ikke kan finde ud af at læse et regneark jeg går ud fra at

fordi de bliver stillet

forskellige krav blandt andet det med fotovogne

selvfølgelig vil der være indbrudstyper hvor det ikke er nødvendigt at

tilkalde politiet hvis du har at gøre med en tyv der ikke er truende men som vedkender sig

en rigtig måde at disponere sine politiressourcer på at skulle køre ud

omvendt kan der jo være mange andre eksempler hvor tyveriet eller endnu værre røveriet har en sådan karakter at

hvis butikstyveri i venstres øjne er en særlig prioritet

forhandlingsbordet og det ændrer ikke på at indtil da er det en politimæssig opgave at sørge for at være til stede når der

det vedrører også butikstyveri men igen det ændrer ikke på

kommer med her men det skal vi ikke diskutere videre jeg

finde ud af det vi har nok et problem det er

der er altså et problem den erkendelse er vi kommet til vi vil gerne være med til

jeg hører dog ikke det ministeren siger en egentlig erkendelse af at man har et problem på det her område ministeren siger bare at politiet

må venstre komme og påpege det i forhandlingerne jo jo det skal

ville være rart hvis ministeren her i salen i dag sagde at det

og hvis der bliver ringet efter politiet men det ændrer selvfølgelig på at der er en prioritering

sammenhænge hvor vi prioriterer politiets opgaver anderledes og der er også

hvor det vil være forkert af mig at påstå at politiet skal være til stede hvis du eksempelvis har at gøre med en butikstyv der med det samme vedkender sig sin skyld

den rigtige måde at bruge vores meget meget dygtige politifolk at de skal være til stede

kan være mange andre situationer hvad angår butikstyveri hvor politiet skal være til stede og så er det en ledelsesmæssig opgave at sørge for

ikke den foregående men den foregående igen den første herre morten bødskov prioriteret to

det er penge man kunne have bevilget til at

problem med butikstyve der har regeringen valgt fartkontrollen

det er vi uenige i i venstre og det synes jeg sådan set bare at regeringen skulle være ved

udelukkende handler om prioritering der bliver prioriteret

vi har prioriteret indsatsen imod terror selvfølgelig har vi det efter et terroranslag i

skal det nedprioriteres

vi har prioriteret indsatsen for at få udsendt flere

derfor vil jeg virkelig appellere

ikke mening at tage et enkelt element ud som vi kan diskutere for sig vi bliver nødt til at se det

kriminaliteten flytter sig

butikstyveri ikke er vigtigt eller væsentligt og ikke kan være krænkende for den enkelte butiksejer og for medarbejderen for selvfølgelig kan det det men at stå og love at politiet altid skal komme til et butikstyveri vil være en forkert måde at prioritere politiets ressourcer på og lur mig om ikke partiet venstre i

ikke mindst retsudvalget også er glade for alt andet er jo heller ikke rimeligt den her sag er jo en lille smule mere tricky synes jeg

øvrigt lige efter jeg tiltrådte som minister

jeg skal redegøre for samtlige otte og tyve eu landes vilkår for asylansøgere og asylansøgere opholdstilladelse både i forhold til sociale ydelser boligstøtte adgang til skole og adgang til sundhed

spørgsmål vi har ikke den viden i danmark det kræver at der indhentes oplysninger fra hvert enkelt land samtidig med at man selvfølgelig skal overveje om det er sammenligneligt informationsmateriale man har

det her er komplekst spørgsmålet har et meget meget stort omfang og at vi ikke kan love et sammenligneligt resultat som

vi kan få antallet af lande ned jeg vil gerne takke for sådan et samarbejde det synes jeg er godt så skal der være høringer

i de enkelte lande det er udenrigsministeriet der bistår os der så er der noget national koordination med andre ministerier fordi der

den supplerende høring er netop afsluttet og derfor kan vi snart besvare

samlet set at vi skal skynde os alt hvad vi kan det er godt nok et svært spørgsmål der er stillet og derfor har det altså taget ekstra lang tid

fru annette vilhelmsen så går vi videre til næste spørgsmål som er til beskæftigelsesministeren vi giver en lille chance

lige vil afvente at vi tager det næste spørgsmål så prøver vi

ikke har instruktionsbeføjelser i relation til ledelsen af

er at sikre lønmodtagerne de bedst mulige pensioner det fremgår faktisk meget klart af loven det er derfor omdrejningspunktet for

må bruge medlemmernes pensionspenge til andre formål

har således fastlagt en overordnet ramme for hvordan samfundsansvaret integreres i

investeringsbeslutninger konkret betyder det

køber aktier i skal respektere lov og ret i de lande hvor de opererer derudover skal virksomhederne respektere de regler normer og standarder der følger af konventioner og

aftaler som danmark har tiltrådt i regi af for eksempel eu og fn det gælder uanset om de lande som selskabet opererer i har tiltrådt disse konventioner

at atp har fået en pris for deres samfundsansvar en pris som handlede om at

nydanske kvinder blev hjulpet ind på arbejdsmarkedet og stor ros

i deres csr politik som det hedder med et fint ord

besluttet at de gav penge til oprydningen efter efter et giftdepot som de har været med til at tjene penge på

blev etableret i nitten tre og tres hvor man også diskuterede det her hvor daværende arbejdsminister erling dinesen tilkendegav

aktiv erhvervspolitik så der er nogle meget klare lovgrundlag for hvordan

kan investere sine penge som handler om at der skal være det bedste afkast og forrentning af den pension som borgerne har brug for og det er det der er lovgrundlaget uanset hvad jeg måtte have lyst til og hvad jeg måtte have af ønsker

inden for lovens rammer hvad man bruger det til og når man må bruge det til at få nydanskere i arbejde

at det kan være i modstrid med loven at man bruger det på andre formål jeg ved ikke om

herre steen gade at

har aktier i auriga tror jeg det hedder som ejes af cheminova en dom fra vestre landsret fastslår at auriga ikke er forpligtet til at betale til oprydningen på harboøre tange og vil være i strid med atps formål og i strid med loven at støtte en oprydning der vil få negativ økonomisk betydning for atps medlemmer forskningsfonden ved aarhus universitet har stillet forslag om at aktionærerne i auriga skal give et større beløb til en fond som skal finansiere oprydningen på harboøre tange

set det svar som jeg kan give hvor man også kan ihukomme det jeg sagde indledningsvis om instruktionsbeføjelser og det klare lovgrundlag og så kan vi alle sammen have følelser i forhold til harboøre tange og høfde to

har fulgt os i hele vores politiske

har givet udtryk for at hun synes at virksomheden har et moralsk ansvar og hvis virksomheden har

jeg ved ikke hvordan ministeren egentlig har det med den oplevelse af

godt vil være med til at betale

af lønmodtagernes kapital siger nej på trods af at vi lige blive enige om

den sidste opgave jeg har påtaget mig i

er det lovlige i det her og det er negative svar i forhold til den indgangsvinkel som herre steen gade har til det

jeg kan jo ikke andet som minister som har ansvaret på det her område end at referere det

lovgrundlag der er og den juridiske vurdering af den her sag som kommer

er det min påstand at man lever fuldt ud

som ejer ved også at være med til at rydde op her og det er jo altså syv million kroner ud af en aktiepost på fire hundrede og fire og halvfems

så det er vel et beløb der svarer til det man måske har brugt på en anden samfundsansvarsopgave man har påtaget sig

uddanne nydanskere jeg jeg føler bare at

snæver fortolkning her

betyder jo at man på nogle områder

overvejer alle muligheder for at løse

en særlig forståelse for undervisningssituationen i skolerne jeg er jo

det efter meget grundige overvejelser har været aarhus universitets faglige vurdering at der ikke kan opnås psykologautorisation på tre en halv år

kan jeg ikke omgøre den beslutning udbudsretten ligger hos universiteterne og det er fastsat i universitetsloven det jeg til gengæld kan gøre og som jeg og også mine forgængere

opfordre parterne det vil sige først og fremmest kl og universitet til at indgå i dialog med hinanden for at finde nye løsninger det er

der kan finde løsninger mit ministerium gør imidlertid også da jeg er endda særdeles opmærksom på sagen en meget aktiv indsats for netop at bringe parterne sammen og har netop endnu en gang indledt en fornyet og nu meget konstruktiv og tæt dialog med kl og universitet om

dialog tager udgangspunkt i at afsøge mulighederne for konkret udvikling

uddannelsesudbud der kan imødekomme kommunernes

jeg vil selvfølgelig sørge for at spørgerne bliver orienteret om udfaldet af den

dialog lige så snart vi er lidt længere i

har brug for at der er veluddannede psykologer jeg synes ikke de

vi har nogle strukturelle barrierer for at de kan få den hjælp som de har brug for

det jeg egentlig ønsker er

i sammenhæng med det vi jo egentlig kendte fra candpædpsych uddannelsen nemlig at man dér havde uddannede lærere

faglighed som havde været i praksis altså kendte til de her børn og unge

og oven på det bygger man så en psykologisk

kunne ministeren være en lille smule mere præcis i forhold til

andre muligheder end aarhus universitet

vi har jo ikke holdt os tilbage fra at pålægge universiteterne opgaver eller

opgaver fra dem her den sidste tid så hvis aarhus universitet ikke føler sig rustet til opgaven

prøve at tale med andre universiteter som for eksempel har tradition for at samarbejde med

bygge en akademisk uddannelse hvordan synes ministeren

det følger universitetsloven og det mener jeg ikke vi skal lave om på og det er sådan set helt

universitet og kl i den anden ende til at gå i dialog med uddannelsessektoren om hvordan de skolepsykologiske kompetencer mest hensigtsmæssigt kan løses den dialog

varet for længe og der har heller ikke været dialog

vi forhåbentlig kommer derhen som jeg nævnte

så begge parter imødekommer

muligheder ud til børnene det er også muligt at bygge oven

det har der været nogen modstand mod omvendt må vi også respektere den faglige vurdering af at man altså ikke kan tildele en autorisation på tre en halv år nu ser det ud som om det håber jeg at der kan landes et nyt uddannelsesudbud som jo så

universitet havde tidligere for fire år siden en skuffeplan som løste det problem vi taler om her men så er man altså måske påvirket af psykologforeningen hvem ved

føje til alt det rigtige som fru annette vilhelmsen har sagt at jeg ser en god del universitetssnobberi i den modvilje som der er i psykologforeningen og derefter

er beklageligt at det skal gå ud over skolerne

børnene for der er en efterspørgsel efter det vi taler om her og snobberiet består jo i

at en læreruddannelse på

tæller noget som helst

i fakultetsrådet på aarhus universitet og de der professorer ville ikke optage en færdiguddannet lærer fordi han ikke var student det var måske oldtidskundskab han manglede det forargede mig dybt og jeg synes altså

står over for noget der minder

medlemmer af folketinget nærer for det her område og det sætter jeg meget meget stor pris på

som følge af spørgernes meget store opmærksomhed på det område virkelig optaget af hvordan vi kommer videre

det har taget alt for lang tid og der er årsager

kl har fra starten stået fast på at læreruddannelsen på kortere tid skulle give adgang til at opnå den samme autorisation som psykologer der har gennemført en fem årig psykologuddannelse og ministeriet har i flere omgange også siden afviklingen

af den gamle uddannelse forsøgt at skabe den her

også rigtigt som som spørgeren henviser til at der var en periode i to tusind og elleve hvor vi troede at nu var det løst at nu ville aarhus universitet

men man må jo erkende at de efter de grundige overvejelser så i foråret to tusind og tretten meddelte at det ikke var fagligt muligt så jeg anerkender fuldt ud synspunkterne fra fra kl og også fra danmarks lærerforening

det er et universitet der skal stå for at give

læreruddannede det nødvendige faglige niveau til en

en sådan beslutning men til gengæld er jeg

hjulpet aarhus universitet med det så måske ministeren hvis ikke i dag så snarest kan give en status

jeg savner børnenes og de unges stemme i det her det er fint at kommunerne bliver spurgt at man spørger universiteterne og at man spørger danmarks lærerforening men grunden til at vi vil sætte alt det her i værk

at der er nogle børn og unge som i dag må vente på at få en faglig vurdering og den faglige hjælp som veluddannede lærere med en overbygning i psykologi så glimrende kunne give dem hvis de ellers

lærerne skal kunne løfte inklusionsopgaven ude

de skal hjælpe alle de børn der har

også bliver løftet men jeg må igen henvise til at det ikke er ministeriet arbejdsgiver her men

kommunernes landsforening og uddannelserne

understøtte en lang række aktiviteter med

vi har haft folkehøringer hvor seks hundrede mennesker er blevet involveret

debatter i lokale medier og

dokument som herre jakob engel schmidt nok ikke kender men som han nemt

kommer til at danne udgangspunkt for en konkret politik fra regeringens side som skal sikre bedre mad til de ældre

afhjælpe nogle af de kæmpestore problemer som vi desværre har med kosten i danmark og som jo

at ældre er underernærede at børn udvikler type to diabetes og så videre

dygtigere end både ministeren og mig men jeg hæfter

madeliten bliver ved med at sige igen og igen

en tænketank lær at lave mad nyd den spis den eventuelt sammen

brug nye råvarer er der intet nyt

hvis nu selvindsigten mobiliseres til til nye højder ikke godt se

nyskabende på noget som helst niveau jeg husker faktisk

min klasselærer i femte klasse tog os med ned i skolekøkkenet til

jeg bliver en lille smule nysgerrig når vi nu bruger så mange penge på det her kunne det så ikke have været fordelagtigt

lidt mere overraskende kostråd som en af de andre eksperter siger man kunne

sjette klasse i danmark og fundet frem til de samme kostråd

men jeg tror nu at det har været rigtig godt vi vil i hvert fald

konkret politik vi kommer inden for et par uger med et forslag til at forbedre ældremaden i danmark

i hvert fald i de år hvor de havde magten intet har gjort for at forbedre vi mener at den skal forbedres den kommer til at bygge på de tre kostråd men endnu vigtigere på det meget vigtige og grundige arbejde som tænketanken har lavet hvis herre jakob engel schmidt faktisk ved

hvorfor bliver herre jakob engel schmidt så ved med at fremture i medierne med at det er de tre råd der har kostet nihundrede og fyrretusind kr og hvorfor gentager han det her i dag hvis han ved at

og hvad fik man ud af det fire hundrede

med gode råd til ministeriet fik man for de her syvhundrede og halvtredstusind kroner jeg har ikke kompetence til at vurdere

hvordan den kampagne er meget bedre end en kampagne hvor

at ministeren i spidsen for sin tænketank med fem og tyve højt profilerede mennesker ikke kan støve bedre råd op end lær at lave mad

for at lave en kampagne for sikker trafik der hedder tag et kørekort spænd sikkerhedsselen og overhold hastighedsgrænsen

villig til at betale en million kroner til mig for det konsulentarbejde

man næsten en million kroner på at lave nogle film til internettet om agent mums som med slips og solbriller

er mere kvalificeret end det som den her måltidstænketank med professorer fagforeningsformænd direktører og alle mulige andre

så for for så vidt angår kravene til tilgængelighed følger det af eu regler at der i lufthavnen skal være en såkaldt

en ordning for personer med reduceret mobilitet og lufthavnen har således pligt til at sikre at alle personer der ønsker hjælp til at komme igennem lufthavnen eller ind og ud af flyet

færdigbehandlede og på vej hjem igen og det fremhæves i den forbindelse at trappen til flyet ved gate a syv ikke er særlig venlig over for patienter på krykker men det er sådan at den her ordning prm

de her mennesker hvad angår ventetiden ved sikkerhedskontrollen i lufthavnen

oplyse at trafikstyrelsen i medfør af luftfartsloven fører tilsyn med kapaciteten i lufthavnen for at sikre at lufthavnen til enhver tid kan tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til at afvikle trafik således at lufthavnen opfylder danmarks behov for indenrigs og udenrigstrafikforbindelser hvis der er problemer med kapaciteten i lufthavnen eller med lufthavnens forpligtelser over for syge og handicappedes tilgængelighed når de rejser med fly så er det trafikstyrelsens opgave at rette henvendelse til lufthavnen for at sikre at der bliver rettet op

et formål med at tage derud og kigge jeg går også ud fra at staten stadig har nogle aktier og det vil sige at vi har en mulighed for at påvirke

at jeg har fået flere henvendelser fra bornholmere

der har været henvendelser til bornholms passagerforening fra en der driver virksomhed på bornholm som ikke mener at det er cost effective

rejser fra bornholm om morgenen og tager hjem om eftermiddagenaftenen

nu skal de altså til

servicen er blevet væsentlig ringere har københavns lufthavn faktisk også benyttet chancen til at hæve prisen for de fly som

en oplevelse hvor jeg så en ældre dame som

to krykker og som skulle ned ad en meget glat og en våd jerntrappe uden nogen form

så jeg mener faktisk at ministeren skal gøre brug af sin indsigelsesret

at man kan påvirke et aktieselskab på igennem sin aktiekapital

er noget der gøres forkert men man kan ikke regne med at man kan have

som transportminister er at sikre at man overholder for eksempel bestemmelserne

tilgængelighed for handicappede gangbesværede folk med krykker og andet som spørgeren

også har udpeget nogle folk til at sidde i bestyrelsen

er man for eksempel gangbesværet og har brug for støtte er der en fin knap man kan trykke på og så står der på et skilt at man skal vente

på at få den assistance det er jo svært at indregne i den tid

skal man bruge otte og fyrre minutter til at stå i kø i security og fem og fyrre minutter på at få noget assistance

det altså en meget meget lang transporttid at byde mennesker som har en udfordring med sundheden fordi man er en del af en hovedstadsregion det her er

min sidste chance for at stille et spørgsmål til ministeren og det kan jeg lige nå på de sidste ti sekunder jeg forstod på ministeren at han vil undersøge det her nærmere

vil gerne foreslå ministeren og ministeren plejer jo at lytte til gode råd at man tager de kommuner i ed som har

så vi får belyst problemstillingen over hele danmark og så vi får en kommunal mening ind om

indenrigstrafikken i lufthavne skal være med til at binde vores kongerige tættere sammen

derfor skal fakta være i orden jeg vil foreslå ministeren at sende sådan et hyrdebrev ud til de kommuner som har indenrigstrafik ind til københavn for at høre om de lige vil

vi får ændret forholdene således at både pendlere og andre indenrigsrejsende oplever